er der nogen der ønsker ordet

gør sig skyldig i etnisk udrensning massakrer og grove overgreb på civilbefolkningen enhedslisten ønsker derfor at støtte de kurdiske styrker

og ammunition til støtte for kurderne dette er ikke en støtte til en ny irakkrig og derfor er det for enhedslisten også helt afgørende at udenrigsministeren i svar til folketinget har forsikret at såfremt danske soldater

vil dette skulle ske ved fornyet vedtagelse i folketinget det samme vil gøre sig gældende såfremt regeringen skulle ønske at engagere danmark i borgerkrigen i syrien

danske forsvar bliver bedt om at bistå

i irak eller hvis der skulle blive tale om en forlængelse af bidraget til efter årsskiftet to tusind og fjorten

femten lad mig gøre det klart at enhedslisten ønsker at danmark skal støtte de kurdiske styrker i kampen mod isil og vores støtte til dette er betinget af at regeringen ikke løber fra sine forsikringer over for folketinget på baggrund af erfaringerne fra libyenkrigen hvor den daværende regering medvirkede til at bryde fn mandatet om sikring af civile og i stedet bidrog til det kaos der hersker

det selvfølgelig klart at enhedslisten vil trække sin støtte hvis regeringen løber fra sine forsikringer over for folketinget ligeledes er det for enhedslisten afgørende at denne konflikt er anderledes end andre konflikter danmark har været involveret i der er ikke tale om en ulovlig angrebskrig som der var i irakkrigen i to tusind og tre nej nu har vi en folkevalgt kurdisk regering som beder om hjælp til at beskytte sin civilbefolkning og mindretal

om en støtte til en suveræn irakisk regering i tråd med folkeretten når jeg står her

om lidt har et enigt folketing der vedtager at sende våben og ammunition

til forrige lørdag forrige lørdag stod jeg lige her udenfor på christiansborgs slotsplads og demonstrerede til støtte

kamp imod isil her mødte jeg

hed saiar deriki han var meget bedrøvet fordi han få dage forinden havde mistet sin nevø saiars nevø var nemlig blevet dræbt i kampen mod ekstremisterne

blevet dræbt da han fra syrien havde krydset grænsen til irak for at komme de nødstedte yazidier til hjælp

enheder fra den syriske gren af kurdistans arbejderparti der i tyrkiet hedder pkk og i syrien

blev dræbt lykkedes det hans kammerater at bryde igennem

hvor de reddede tusinder af yazidier fra døden saiars historie udstiller den lidt absurde situation for ikke at sige meget absurde situation vi befinder os i læser man beslutningsforslaget

lige nu spiller en helt afgørende rolle i forsvaret af civilbefolkningen de kæmper tæt

kurdiske styrker fra nordirak og udgør her de stærkeste styrker i forsvaret af civilbefolkningen imod overgrebene fra isil

har været en fornyet debat og vedtagelse her

for den kurdiske delegation der

regeringsgrundlag i irak han bad mig overbringe sin dybfølte tak til det danske folk

det danske folketing for det bidrag som danmark nu er i færd med at sende til irak

og det militære og han forsikrede om at det irakiske folk ikke vil glemme det bidrag han forsikrede også om

til at lave den regering som vi har bedt om og som jeg tror er forudsætningen for at vi kan håbe på en fredelig fremtid for det irakiske folk en regering der både bliver en regering for sunnier shiaer og kurdere jeg nævner det

at det ikke er overstået med det her bidrag

at det gør en forskel derfor vil jeg gerne kvittere for det meget seriøse og gode samarbejde som alle folketingets partier

stolt over at det et fuldstændig enigt folketing der kan sende det her afsted det betyder noget for de fem og halvtreds

vores fly

vi sender dem ud på og derfor

meget vigtigt at de har hele folketingets opbakning til det arbejde der nu ligger forude det er samtidig også en god lejlighed til at gøre opmærksom på at der allerede i dag er folk fra danmark der gør et stort stykke arbejde i forhold til nordirak allerede i sidste uge tog den første ekspert

på vej dermed er det en bred dansk indsats der bliver leveret både i forhold til det forsvaret kan bidrage med men også i forhold til det beredskabsstyrelsen

vil jeg sige at

og at når vi om et øjeblik trykker på de grønne knapper ja så er flyet klar til afgang i det øjeblik